ressortansvaret for af tekniske indretninger og standarder vedrørende betalingsforvaltning

dog bortset fra sager vedrørende fastlæggelse af offentlige myndigheders pligt til elektronisk betalingsforvaltning betalingsforvaltning overføres fra ministeren for offentlig innovation

og øget professionalisering i dansk politi det har vi heldigvis fået

har det desværre også betydet at befolkningen i nogle tilfælde føler at politiet er kommet længere væk

gjort noget ved og derfor er det helt afgørende for mig at der skal være et mere nærværende politi og det er min ambition for to tusind og atten at vi får taget hul på den opgave og finder nogle gode løsninger

ikke det samme som at sige at så skal tiden spoles tilbage den nære relation mellem borger og politi skal jo afspejle den tid vi lever i det kriminalitetsbillede vi står over for og de forventninger borgerne har derfor vil jeg heller ikke stå her og sige at der igen skal være patruljeret udkørsel fra kamillevej eller fra nogen anden politistation i øvrigt

det jeg til gengæld vil love er at arbejde for at borgerne også på amager

grad møder politiet i hverdagen og kan føle sig sikre på at politiet er nært hvis de ringer efter hjælp det arbejde

vi skal se nærmere på hvilke tiltag det kræver for

herunder i særdeleshed ude på amager det tror

man føler at politiet er rykket længere væk specielt hvis man bor ude i kastrup tårnby og for den sags skyld dragør

nu og her at lige præcis kamillevej genåbner

et af de steder hvor der der igen kan etableres patruljeret udkørsel jeg kender jo også godt historikken det

jo også da mit eget parti var i regering at nogle af de her ændringer blev foretaget men nu må man også sige

den utryghed som borgerne oplever og også giver udtryk for

i kommunalvalgkampen at at justitsministerens partifæller ude i tårnby jo rent faktisk havde det som et valgprogram

der igen skulle være patruljeret udkørsel fra kamillevej

skråstreg station amager så det håber

ja det kan jo enten være at kigge på udkørsler men det kan også være at kigge på

bilerne står på en bestemt station nogle gange kan det være langt langt bedre

patruljevognene er placeret rundt omkring

bliver station amager men hvordan får vi taget hul på diskussionen

hvor i landet man så vil sige at man har brug for at have noget mere synligt

ministeren jo ganske rigtigt selv påpeger i avisen

på borgerne der er ikke lighedstegn mellem at have en udkørselsstation og så

er henne og jo flere patruljer der er på gaden jo tættere er de også på borgerne

om cabotagekørsel min holdning er fuldstændig klar til det her der skal være en effektiv kontrol og reglerne på tungvognsområdet først og fremmest af hensyn til færdselssikkerheden men også for at sikre ordentlige forhold på transportområdet rigspolitiet overvejer løbende om indsatsen kan forbedres yderligere men generelt er det vurderingen at de specialiserede tungvognscentre både effektivt og målrettet

af reglerne på området nu har vi jo så med finansloven for

sammen med dansk folkeparti afsat ressourcer til politiet til en målrettet kontrolindsats

i den forbindelse er rigspolitiet så ved at undersøge om der som led i den målrettede indsats

øget kontrol af chaufførernes afholdelse af hvil i køretøjet i strid med at køre hvile tids reglerne rigspolitiet overvejer også om der i højere grad end tidligere bør tilrettelægges kontroller i

blandt andet for at sikre et bedre overblik over forholdene for chauffører ved rastepladser

oplyste at de forventer inden udgangen af marts måned på baggrund af det der er sat af i finansloven og de erfaringer man indhenter fra forskellige lande og også kigger

lave en foreløbig plan for udmøntning af midlerne

støbeskeen som vi får at se i løbet af en måneds tid nu har

ministeren i flere sammenhænge når vi har talt om de her spørgsmål talt om at

om ministeren muligvis har overvejet eller tænkt den tanke at man kunne have

en endnu mere fast sammentømret enhed en slags vejpoliti som

at

det øvrige europa på det her område måske kan vise at et vejpoliti

ikke er en dårlig idé og så kan vi jo tale sammen om det senere men en anden ting jeg så måske også kan tage med i samme ombæring når vi nu alligevel er ved at tale om erfaringerne fra udlandet er

se på om andre lande har erfaring med omvendt bevisbyrde i cabotagesager og køre hvile tids sager

lovlige vilkår for de mennesker der arbejder i den her branche og som jo altså i de her år er ekstremt hårdt udfordret der er

myndighedernes ansvar at sørge for at reglerne selvfølgelig bliver overholdt og at tingene fungerer det

nuværende tungtvognscentre

udmøntet selve selve reglerne om det har jeg

hos mig

så jeg tror meget på at det at vi har nogle centre der er specialiserede er det vi skal stå på men så er det jo når vi

beskytte et erhverv mod ulige konkurrence udefra vi vil ikke acceptere

hvis chauffører fra den store verden ser stort

vi bryder os ikke om at danske chauffører bliver udkonkurreret på den konto og ikke mindst trafiksikkerhedsspørgsmålet

sige at jeg glæder mig til de svar der indløber og

vi har i forligskredsen er jo ikke afsluttet endnu og derfor vil jeg heller ikke stå her og komme nærmere ind på hvad vi taler om men men som spørgeren måske ved

efter planen fremsættes i april jeg forventer at lovforslaget vil indebære en

med ved det her bord så det her er jo reelt

for os er det vigtigt og var meget principielt da man i sin tid ændrede de her regler nogle har talt om at det var en mørklægningslov i stedet for en offentlighedslov

vi selvfølgelig også et ønske om at følge op på hvordan det så foregår hvis man har læst

kan man jo i hvert fald læse at ministeren har planer på det her område og også flere planer end det der er nævnt i i svaret og jeg får bare lyst til at læse højt fra forsiden af information lovudkastet fra den konservative søren papes justitsministerium er kortfattet knap halvanden side med kun tre paragraffer samt knap tredive sider med uddybende lovbemærkninger og selv om det fremgår af det nuværende regeringsgrundlag at regeringen vil lempe paragraf fire og tyve så tegner lovudkastet ifølge offentlighedsrådgiver og forhenværende forskningschef på journalisthøjskolen oluf jørgensen reelt til at indsnævre og begrænse adgangen til aktindsigt det er ifølge ham kun ved første øjekast at lovudkastet vil føre til mere åbenhed jeg vil bare spørge justitsministeren om det her er udtryk for god konservativ

nogle der kommenterer det jeg kommer ikke til at kommentere

forhandlingsforløb der foregår yderligere ligesom jeg heller ikke ville gøre det hvis det var spørgeren

også høre hvad det var ministeren afviste i sit tidligere svar er det det som information har fået adgang til af materiale eller er det

citat som ministeren mener er usandt eller ikke

til at forestille mig at de vil for jeg tror at de fleste vil ønske den her totale åbenhed og det mener jeg

næh nu har jeg

to tusind og en og tyve til fem og tyve

det vi har i det normale økonomiske råderum

vi i regeringens udspil det investeringsniveau der må være med i alt nitten

i regeringens politik

spørgeren er bekendt med den her publikation

oplæg til forhandlinger om

en i sin helhed det er vores ramme for hvad der sker fremadrettet

undersøge hvor meget sætter spørgerens parti

mere i infrastruktur

forskning eller i undervisningsbygninger eller andre ting

vi synes det er rimeligt

en forventning om at de øvrige forligspartier bag aftalen var enige om altså at det var klogt at investere

afsat midler i regeringens udspil til hvordan dansk økonomi skal udvikle sig

spørgerens parti går ud fra at

investering der skal være inklusive i forsvaret skal være

det normale niveau det betyder sådan set i den

som regeringen har ekstra til investeringer det er nitten

vi har ekstra til for eksempel at sørge for at

derfor bliver beløbet sænket fra to og tyve til nitten

et spørgsmål om at man talte usandt i august måned for da var regeringens politik men regeringen stod alene med den politik

infrastrukturinvesteringerne og det er stadig væk nitten

uenig med fru pernille bendixen om at det næste skridt

spørgsmålet hvordan vi bedst får de her mennesker til at tage danmark til sig med de frihedsværdier og det frihedsorienterede samfund som vi lever i og der mener jeg at

arbejdsmarkedet men jo netop også om at stille nogle krav om også at respektere og engagere sig i det samfund som

problematisk når man netop også hører udsagn

det seneste i tv to og jeg

tage sproget til sig men jo også at respektere det værdisæt vi nu engang har her det mener jeg at man har en forpligtelse til

vi har her og også forstå

danskerne der skal ændre sig når man lever og bor i danmark har man en forpligtelse i hvert fald efter min mening til at tage danmark og det frihedsorienterede samfund man lever i

i forhold til tilbagetrækningsalder dagpenge med videre

spor som de borgerlige regeringer havde lagt ud det er sådan at

der er mange virksomheder der taler om at der er ved at opstå det problem at de ikke kan få den arbejdskraft som de har brug for at det begrænser deres produktion det begrænser deres vækstmuligheder det synes vi selvfølgelig er ærgerligt og det er derfor at vi har en ambition om at nutidens politikere skal være lige så fremsynede som politikerne for fem ti år siden der sørgede for at det går godt i dag og

ja socialdemokratiet

siger der er nemlig at de ikke kan få den arbejdskraft de har brug for og hvis det er det vi skal diskutere i dag må jeg bare sige at så er det her en af de

arbejdsudbuddet øges ret markant på baggrund af tidligere indgåede reformer ikke mindst jo selvfølgelig tilbagetrækningsreformen fra to tusind og seks

og det betyder jo at arbejdsudbuddet de kommende år stiger ret betydeligt men det understreger netop også den tidsforskel der er imellem reformtiltag tages og til at man rent faktisk sikrer at arbejdsudbuddet kommer og derfor er den store udfordring i dag jo ikke mindst at sikre at der så er et tilstrækkeligt

de rette uddannelser herunder for eksempel

opkvalificering eller for den sags skyld at sikre at unge mennesker vælger de faglige

i den grad at sparke en åben dør ind men det som

i virkeligheden og her bliver jeg nok nødt til at skuffe ministeren ret betragteligt

årsagen til at jeg stiller dette spørgsmål

det skisma der er i at der i regeringens økonomiske plan

og fem og tyve planen direkte står at man har et mål om at skabe et arbejdsudbud på femoghalvtredstusind tredstusind hvilket er og her må jeg give herre joachim b olsen fuldstændig ret totalt urealistisk og det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt når man har økonomiske planer økonomiske fremskrivninger som indeholder

og hendes ord om hvad de langsigtede økonomiske planer handler

og ikke noget som vi er nødt til

socialdemokraterne ønskede at tage arbejdstøjet på

hvordan vi sikrer at der er det arbejdsudbud der er brug for

ser vi

er mit spørgsmål er er det ikke på tide at man laver en opdatering af to

gøre

vil man fastholde det urealistiske tal uanset hvad virkeligheden så ellers

synes jeg det er meget relevant at få at vide om det er

har lanceret den her debat eller om det er ministeren der vil have en opdragelsesdebat noget andet

spørge ind til i forhold til det her

hvornår er en opdragelse god

at vi skal have en debat om god opdragelse men ministeren har ikke været ude og tale om sådan noget som social kontrol eller andre lignende emner i forhold til hvad der foregår i parallelsamfundene så hvornår mener ministeren

en opdragelse er god og hvornår er en opdragelse ikke

personer og der har været lige i omegnen af fireogtyvetusind reaktioner og det siger mig at familier derude som synes at det er nærværende og det er relevant at diskutere opdragelse

diskussion om god opdragelse i gang jeg har sat en diskussion i gang

curlingforældre

det er jo fordi jeg kan se at ud af alle de brikker jeg har liggende på mit skrivebord som handler om børnene og om at

god overgang til skolen så er der lige præcis den ene lille men vigtige brik

man skal opdrage sine børn men jeg synes ud fra mit arbejde

jeg synes at processen bliver præcis lige så vigtig som slutproduktet slutproduktet kan være en række anbefalinger

set ikke sat en stor begrænsning på hvad de anbefalinger eller det slutprodukt måtte være for mig

hvis man har lyst og tager en debat om opdragelse og

flere i regeringen som er ude og undsige

vigtige for en børne og socialminister men det her er ikke en af dem siger

laura lindahl så det er derfor vi rejser det her spørgsmål i

er kommet ud til trehundrede og toogtredivetusind på meget meget kort tid er med til at vise at der er nogle som ikke synes det er lige meget at der er nogle som synes at det her

som alle sammen involverer at skabe bedre forhold for børn

blandt andet også at sikre at der kommer en god overgang fra dagtilbud

udsatte børn børn med handicap og

bliver rummet af den pædagogiske læreplan til daglig og så er

som handler om forældrene og hvor vi jo kan se ud af en række undersøgelser at der altså

er forældre som er usikre på hvordan de skal opdrage og

set bare for at facilitere et forum igangsætte

i familier med anden etnisk herkomst foregår en massiv social kontrol

er store udfordringer med vores parallelsamfund og hele den problematik

berører ministeren ikke ministeren har endda været

nyhedsudsendelse at ministeren sådan set er ligeglad med hvordan folk opdrager deres børn bare der er en form for opdragelse

da godt tænke mig at høre om ministeren står ved den udtalelse

nyhedsudsendelse for det er jo ikke lige meget hvordan man opdrager sine børn og det er heller ikke lige meget om man udsætter sine børn for social kontrol eller tjekker deres

vi skal debattere eller italesætte i en

i den danske familie

kan være mange forskellige årsager til det så er der også dem som bare ikke forstår at tage den opgave på sig

man kan gå ind i den her debat og at man er

så derfor er opdragelsesdebatten da også utrolig

mere i forhold til både den sociale kontrol men også hele

ikke har holdninger til parallelsamfund jeg har masser af holdninger til parallelsamfund og vi kommer lige præcis også ud

der er visse steder hvor social kontrol accepteres hvor kvinder og piger er mindre værd end drenge og det skal man selvfølgelig gøre

ikke udsættes for overgreb og det sikres blandt andet gennem en tydelig ledelse gode procedurer for ansættelse

ikke er alene med en skolepraktikant da praktikanterne jo ikke er en del af normeringen og det er

så når personer som ansættes i eller tilknyttes et dagtilbud er femten år eller derover så er det jo derudover et krav at man kan fremvise en børneattest og det omfatter også praktikanter og der forventer jeg altså at kommunerne løbende tjekker om kommunens procedurer for blandt

bare

det giver rigtig god mening jeg tror det er vigtigt

en anden ressortminister men jeg synes i hvert fald det er vigtigt at når man har skolepraktikanter ude skal det være fordi institutionerne altså

fordi det er vigtigt og fordi der er nogle børn som

derfor skal kommunerne også

generelt er snyd uacceptabelt når elever snyder kan det underminere vores uddannelses og prøvesystem systemet er baseret på at vi kan stole på at elevernes karakterer afspejler hvad de kan det er vigtigt at vi fastholder troværdigheden i vores prøver jeg har derfor iværksat flere tiltag for at forhindre snyd og det er fortsat et meget vigtigt fokusområde for mig en virksomhed som fixminopgavedk er derfor i mine øjne ødelæggende for vores

videregående uddannelser dermed kan elever der har snydt komme foran i køen mens elever som ikke har snydt bliver skubbet tilbage i køen derfor må vi som politikere handle når vi kan se at der bliver snydt i uddannelsessystemet når jeg kigger på den stigende aktivitet fixminopgavedk har må jeg konstatere at det her er så alvorligt at vi bliver nødt til at se på hvordan vi forhindrer denne type organiseret snyd jeg er derfor også ved at se på om vi kan lave et forbud og hvordan sådan et forbud kan skrues sammen jeg vil tage

for nuværende men der er jo reelt tale om noget bedrageri altså det er jo et bedrageri

som som man man gør sig skyldig i ikke kun som såkaldt virksomhedsejer men også

i forhold til de elever som altså

i nogle tilfælde måske endda er ude i at betale

alt efter hvad ens datter eller søn hedder kan få en en topkarakter

sin srp opgave i gymnasiet hvilke tanker gør

i forhold til sanktioner over for både

elever og eventuelle forældre som er med til at betale for det her

skal vurderes på det man selv har gjort og ikke på det andre har gjort det er også derfor

så er det næsten ligegyldigt hvad vi ellers gør for så er det ganske

sider lange manifest optræder en fodnotehenvisning til uriasposten og tre

finder ministeren det ikke problematisk at disse private websider på så spinkelt et grundlag udstilles på denne

og hvilke forestillinger gør ministeren sig om hvilke konsekvenser det kan få for folkene bag siderne

ikke blander sig i kommunerne har pligt til at stille gratis undervisningsmidler til rådighed i folkeskolen og skolebestyrelserne har det overordnede ansvar for valget af undervisningsmaterialer og skal godkende

skolens undervisningsmidler det gælder alle bøger pjecer film med videre det er den enkelte lærer der afgør hvilke af de godkendte undervisningsmidler der skal anvendes i undervisningen og hvordan

lærere og skolebestyrelser på den måde står for frit

at vælge undervisningsmaterialer ministeriet skal alene forholde sig til om undervisningen lever

formål om at forberede den enkelte elev til medbestemmelse i et demokratisk og tolerant samfund med frihed og

for en selvstændig kritisk stillingtagen til forskellige kilder og synspunkter eleverne skal stifte bekendtskab

i samfundet og lære at forholde sig kritisk til forskellige kilder og diskutere de argumenter der anvendes på gymnasieområdet

det enkelte gymnasium eller lærer der afgør hvilke undervisningsmidler der skal anvendes i undervisningen og hvordan på samme måde stiller gymnasielovgivningen krav til skolen og lærerne om at rammesætte undervisningen så eleverne forberedes til medbestemmelse medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre undervisningen og hele institutionens dagligliv skal derfor bygge på åndsfrihed ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og menneskerettigheder det stiller krav til lærerne om at være særlig bevidste om også at præsentere eleverne for andre perspektiver og modsatrettede synspunkter

at syv og halvfjerds mennesker mistede livet i norge

ikke sikker på at undervisningsministeren havde reageret på fuldstændig samme måde her drejer det sig om to privatdrevne webmedier to mennesker hvor i hvert fald den ene tror jeg er relativt offentligt kendt kim møller som i en skolebog som må kunne forventes at blive brugt i rigtig rigtig mange år fremover får hovedansvaret

anders breivik myrdede syv og halvfjerds mennesker i norge for nogle år siden det er efter min mening en fuldstændig uantagelig

og det er ikke rimeligt og fair at det skal stå i en

simpelt hen ikke nogen steder hjemme at man uden at have mulighed for at tage til genmæle får ansvaret for at en gal nordmand har slået syv og halvfjerds mennesker ihjel

et problem som jeg selv har beskæftiget mig ganske meget med jeg har skrevet en bog om problematikken hvor man blandt andet

kunne finde i en bog af gregers friisberg en bog fra samfundsfag i gymnasiet

herre alex ahrendtsen til at spørge om i sin tid og fik et svar fra den daværende undervisningsminister bertel haarder om

der hed os og kristendom for femte klasse og den blev trukket tilbage fra forlaget malling beck fordi man

kædede islam og terror sammen tænk dog skulle der være nogen forbindelse det kan

at man antog at der kunne være en forbindelse var nok til at den her bog blev pillet af hylderne

ministeren ikke se at der er meget stor forskel

en bog der er for krarupsk kan man åbenbart gøre fælles front imod og

bøger jeg gennemgik på det her tidspunkt og skrev om og fik herre alex ahrendtsen til at stille spørgsmål om efterfølgende

er ikke nogen der har fundet anledning til at trække en bog tilbage som antyder at osama bin

ikke var skyld i ellevte september der er ikke nogen der har fundet anledning til at trække en bog tilbage der siger at dansk

et fascistisk parti det er ikke et spørgsmål om det er det eller ej det er det bare

konstatering af såkaldt faktiske forhold som jo er helt ude i hampen for nu at sige det som det er der må ligesom være en grænse for hvad man kan tillade sig at skrive i en skolebog og det synes jeg ikke man kan lade det være op til et forlag at bestemme

i en situation nu hvor ministeren og det skal ministeren have tak for

sat tommelskruerne på mange islamiske friskoler blandt andet med baggrund i hvad det er for en undervisning de udbyder jeg siger ikke at det er det samme men jeg siger dog at

og lærer eleverne at dansk folkeparti er et fascistisk parti

derfor synes jeg også der er grund til at vi ikke alene har den her debat men at vi også

hen ikke være rigtigt at vores undervisningsmateriale er så

lærere der underviser i faget og deres kolleger

slag for at skolebestyrelserne blev mere involveret i det her

undervisningsministeren vil gøre for at

jeg ønsker at styrke bestyrelserne skal

blive enige om at skolebestyrelserne skulle fylde noget mere men det er jo så noget vi må tage i forligskredsen i forhold til

ændre den tyngde som de indgår

lettere at sætte kriminelle og utryghedsskabende lejere ud af deres almene

har inkluderet i udspillet det har været drøftet i mange år men som herre kaare dybvad nok er klar over er det ikke så ligetil

at løse fordi det blandt andet omhandler sagsbehandlingstiden ved domstolene og lejerettigheder

haft nogle stramninger i to tusind og fjorten så vidt jeg husker lavet nogle opstramninger på det område her

andet i korsør har man haft en række sager hvor der har været meget lange ventetider også når folk reelt er blevet bedt om at flytte

fire måneder hvis det drejer sig om eksempelvis voldskriminalitet

er det jo meget utryghedsskabende at bo

en tre fire måneder ekstra hvis ministeren mener at der skal strammes op på det og han ikke

fortælle hvordan der skal strammes op vil ministeren så i det mindste ikke kunne være enig med

bliver til et parallelsamfund hvis man eksempelvis har firs procent eller måske tres procent

mener ministeren helt principielt at det er en udfordring at have for stor en koncentration af altså eksempelvis over tredive

som har ikkevestlig baggrund i forhold til at sikre at de kan blive en del af det danske samfund på lige fod

nå målet og når man ikke har lagt midlerne på bordet kan det være svært at vurdere

vi vil gerne gøre indtryk på nogle vælgere ved at sige at man vil rigtig meget

har ikke gjort sig umage med at tænke over hvordan

ikke er tvivl om at folketinget i det

utrolig vigtigt at få sagt herindefra

jeg mener jo ikke det ene behøver at udelukke det andet jeg kan fortælle

vil have velfærd og infrastruktur end skattelettelser

jo et valg som man foretager nu har man lige givet skattelettelser

til det her område så det er jo derfor at vi prøver at presse på

at der er en begrænset levetid at kapaciteten er brugt op

afsætter nitten milliard kroner ekstra til infrastrukturforbindelser når man så samtidig ved

der vil være penge til også fordi regeringens to

har ikke en sådan politik politikken hos socialdemokratiet er

på planen det tager så lang tid at lave den og for at den kan stå færdig og aflaste når trafikkapaciteten er brugt op

at give nærmere til kende hvad jeg mener om den sag

sådan at ministeren nu siger at der er et behov for at det er dokumenteret hvad det er vi skal have

man så sætte noget i gang for at få gang i den proces

beslutning finder som regel også pengene til sidst

faktisk ligger mange projekter i skuffen der har en god samfundsøkonomi brugerfinansiering kan derfor være en relevant mulighed hvis det betyder at vi kan gennemføre et godt projekt som ellers ikke kunne gennemføres hvis staten eller det offentlige skulle finansiere det alene det mest oplagte eksempel på dette er storebæltsforbindelsen der

formodentlig aldrig var blevet til noget uden brugerbetaling etableringen af en tredje limfjordsforbindelse er et vigtigt og godt projekt det er derfor på listen over projekter som vi gerne vil finde finansiering til og jeg er helt åben over

til hvordan vi kan finde finansiering til at gennemføre projektet i forhold til eventuel brugerbetaling på en tredje limfjordsforbindelse

kunne håndtere den særlige udfordring at de to eksisterende forbindelser er

og så giver brugerbetaling ikke mange penge til anlæg

om ministeren anerkender fuldt ud at det er statens ansvar at sørge for at trafikforbindelserne imellem vendsyssel og resten af jylland er intakte

brugerbetaling på en strækning der hidtil har været gratis at køre på

det var jo noget andet hvis der var brugerbetaling alle mulige andre steder i landet men hvorfor lige

at se hvordan det skulle kunne lade sig gøre der er trængsel

i den eksisterende limfjordstunnel i en time til halvanden om morgenen og om eftermiddagen altså sammenlagt to tre timer i løbet af et døgn i løbet af de to tre timer kunne man forestille sig at folk var villige til at betale for at komme igennem en hurtigere forbindelse en ny tredje limfjordsforbindelse men det lader altså

tyve til en og tyve timer tilbage i døgnet hvor folk bare ville tage den gratis forbindelse og dermed

finansieringsbidrag til en ny forbindelse og derfor tænker jeg ikke at det er en brugbar løsning

etablere virksomheder nord for fjorden fordi det er er ensbetydende med at man får en ekstra udgift ved at krydse den nye limfjordsforbindelse så så derfor synes jeg det er væsentligt

projekt som venstre har med om at trygle og bede om at få lov til at indføre brugerbetaling på en strækning som ikke

at hvis man har en eksisterende limfjordsforbindelse som folk kan køre gratis igennem med

men i alle andre af døgnets timer vil det ikke give et

at alle lastbiler skal

for at betale til den er det sådan nogle tanker

jeg har ikke noget ønske om at begrænse trafikken ned igennem den eksisterende limfjordsforbindelse for så til gengæld at tvinge folk over

til de trafikale krav som vi anvender i vores forhandlede og udbudte togkontrakter planen behandler trafikken i to tusind og to og tyve to tusind og syv og tyve og to tusind og to og tredive når den endelige betjening besluttes foregår det under de politiske forhandlinger der leder frem til enhver form for togkontrakt dsb kontrakten som blev indgået under den tidligere sr regering siger i dag ikke noget om hvordan lufthavnsbanen skal betjenes det skal fastlægges i en tillægskontrakt når banens åbning nærmer sig som jeg forstår det er en betjening hvor alle dsbs fjerntog ender i lufthavnen det logiske udgangspunkt for lufthavnsbanen hermed kommer der to tog i timen til lufthavnen med forbindelse til store dele af østjylland det synes jeg umiddelbart virker fornuftigt men hvis fjerntogene skal ende i lufthavnen kan de ikke samtidig ende i

halvtimesbetjening af lufthavnen og en fortsat betjening af vendsyssel er der altså et indbygget valg som der ikke er taget stilling til endnu at der hverken kommer fjerntog til lufthavnen eller sikres en sådan betjening af vendsyssel er ikke en præmis med de nuværende kontrakt og aftaleforhold det afspejles også i trafikstyrelsens plan for trafikken i to tusind og to og tyve hvad det langsigtede perspektiv angår altså årene to tusind og syv og tyve og to

to og tredive er spørgsmålet mere åbent her mener jeg det er centralt hvad man i området selv vurderer som den bedste fremtidige betjening for nordjylland

derfor invitere regionsrådsformanden til en drøftelse i forlængelse

vil jeg selvfølgelig også drøfte betjeningen af aalborg lufthavn

det er blevet tolket sådan af

en høring som kan skabe det indtryk og på den måde jo også potentielt kan være med til at skræmme kunder væk det synes jeg ministeren skulle gøre sig nogle overvejelser om men

det ikke er udtryk for hans holdning og understreger at det er sådan at vi

lokale bagland det er positivt kan ministeren ikke bekræfte at det

fortsætter til frederikshavn

dag har man jo valgt at have gennemkørende tog til

nogle gange om dagen fordi der er et behov men et begrænset behov

kan være et par stykker om morgenen og der kan være et par stykker om aftenen

det der er brug for kan man ikke have den kombinationsmodel

som er sendt i høring er der jo fuld betjening af aalborg lufthavn trafikstyrelsen er bare gået ud fra at en halvtimesbetjening af aalborg lufthavn

man kan ikke både sende et tog til lufthavnen

eller betjening af lufthavnen vi er helt med på at der er nødt til at være et valg og der er det jo jeg så antyder at man kunne forestille sig at der

men løbende betjening af lufthavnen det ville jo netop kunne lade sig gøre

unødigt provokerende at trafikstyrelsen sender noget i høring som antyder at ingen af delene reelt set kan lade sig gøre det er da med til at skræmme kunder væk og gør at hele opbakningen til de investeringer vi foretager

bliver mindre kan ministeren ikke elaborere lidt

mest en lokal betjening der er af aalborg lufthavn

op til yderligere politiske politiske drøftelser det er ikke

for de udlændinge der arbejder for de her internationale organisationer får i dag en særlig opholdstilladelse der gælder mens de arbejder her når de pensioneres at der ligeledes en særlig mulighed for at de kan få lov til at blive i danmark det er de her særlige regler ved pensionering som regeringen nu foreslår bliver beskrevet tydeligere af lovforslaget fremgår det at det sker efter ønske fra organisationerne selv det fremgår også at de pensionerede udlændinge skal have mulighed for at udføre frivilligt arbejde

med særlige interesse men vi synes umiddelbart at det fremstår godt og tydeligt at det frivillige arbejde ikke må erstatte lønnet arbejde i danmark vi har også læst høringssvarene

detaljer i lovforslaget fra blandt andet kommunernes landsforening fn og retspolitisk forening men det virker umiddelbart som om ministeriets svar giver god mening vi ser dog som altid frem til en god debat

en ny ordning for tildeling af opholdstilladelse for udlændinge der har arbejdet ved internationale organisationer såsom fn i danmark og for deres ægtefælle der nu står foran en pensionering men som fortsat ønsker opholdstilladelse i danmark ordningen skal netop skabe mere klarhed om reglerne for tildeling af de pågældende opholdstilladelser da man ved pensionering ikke længere

er omfattet af den opholdstilladelse der fulgte med

ansættelsen ansættelsen

lovforslaget således har til hensigt at løse det problem som internationale organisationer selv peger på

at vi tager teten og løser de praktiske udfordringer

som den nuværende lov skaber på den måde kan vi også få større kontrol med de krav der stilles til de pågældende udlændinge det skal vi udnytte samtidig er det mig magtpåliggende at nævne at de internationale organisationer er vigtige at have i danmark mange af deres medarbejdere kommer til danmark efter at have taget uddannelse og så videre i et et andet land

i en voksen alder hvor de ikke har

det danske system til last på nogen økonomisk eller anden måde

for at bidrage

tilvejebringe den interesse da organisationerne nemmere vil have mulighed for

rekruttere udenlandsk arbejdskraft med lovforslaget giver vi netop

i lovgivningen således at der ikke hersker tvivl når snakken falder på muligheden for pension i danmark hvis man sidder og kigger på

skal arbejde i danmark og måske pensioneres i danmark bagefter så er det vigtigt for de her mennesker at have fuldstændig klare regler

det mener jeg er positivt for danmarks renommé og det skal vi værne om den nye ordning indeholder en række konkrete krav både til den udlænding der ønsker opholdstilladelse og til

ægtefælle i venstre synes vi at det er en rigtig god idé at der stilles konkrete krav til tilknytningen til danmark og til dansk sprogkundskab derfor kan jeg kun rose kravet om tolv års ophold i danmark og kravet om en bestået danskprøve

et velfungerende liv i det danske samfund både før og efter pensioneringen

bestået det der hedder dansk en de skal have tilknytning til danmark og der stilles også krav om

lovforslaget giver også en eventuel ægtefælle eller samlever

mulighed for at blive selv om far eller mor er gået på pension og i enhedslisten støtter vi selvfølgelig det her lovforslag der var en temmelig trist sag for et års tid siden

kvinde fik besked på at forlade landet da hun skulle på pension efter at hun havde boet og arbejdet to og tredive år her i danmark

who og jeg tror det kom bag på den kvinde da hun fik besked på at efter to og tredive år hun kom til danmark som otte og tyve årig

kunne hun godt pakke sin kuffert og rejse igen jeg tror såmænd også det kom bag på mange politikere

og det synes jeg er en god ting

diskutere om tolv år er for skrapt et krav det

men alt i alt er det her lovforslag jo helt entydigt et skridt i den rigtige retning så vi stemmer selvfølgelig

typisk folk der arbejder i internationale organisationer som det drejer sig om gruppen her er jo svær at indplacere de almindelige regler om opholdstilladelse bygger på at man er i samfundet og bidrager og så gives man nogle rettigheder i takt med det bidrag man yder og har man arbejdet en årrække

kan man få permanent ophold og måske søge om dansk statsborgerskab den her gruppe er jo anderledes fordi man har haft nogle andre løn og ansættelsesvilkår så de er altså ikke særlig nemme

indplacere i det almindelige system her synes jeg at man har fundet en god og rimelig ordning som de foregående ordførere også har peget på

så folk der har været her i mange år og er faldet til kan få lov til at pensionere sig selv så længe de ikke ligger nogen til last og i øvrigt kan begå sig i det danske samfund det er et godt forslag som vi naturligvis

og arbejdet for en af de her organisationer og som så blev bedt om

sørge for at den slags sager ikke gentager sig men at folk så kan blive i danmark i dag er opholdstilladelsen for arbejdstagere i herværende internationale organisationer begrænset til ansættelsesforholdets varighed og kan ikke gøres tidsubegrænset

det samme gælder så for eventuelle ægtefæller og mindreårige børn med lovforslaget

det muligt for udlændinge som har været ansat ved for eksempel en international organisation i danmark at få en tidsbegrænset opholdstilladelse når vedkommende går på pension såfremt en række betingelser er opfyldt de betingelser

er at udlændingen skal være minimum tres år skal gå på pension have haft tolv års uafbrudt ophold i danmark bestået danskprøve en være selvforsørgende og kunne stille økonomisk sikkerhed for eventuelle fremtidige udgifter til offentlig forsørgelse

det efterfølgende vil være muligt for de her personer at søge permanent ophold i danmark samtidig

man åbne op for at de her personer har ret til at tage frivilligt ulønnet arbejde mens de

så foreslås det også i lovforslaget at ægtefæller eller faste samlevere og mindreårige børn kan få opholdstilladelse efterfølgende hvis de har haft opholdstilladelse her mens deres ægtefælle samlever eller forældre har arbejdet i danmark der stilles også her en række betingelser som jeg ikke vil komme nærmere ind på jeg vil sige at vi i alternativet er rigtig positive over for det her forslag da vi jo netop har set en række eksempler på mennesker som har boet og arbejdet en stor del af deres liv i danmark men som efterfølgende har stået i en situation hvor de ikke har fået mulighed for at blive i danmark så vi er rigtig glade for at regeringen

her problematik og også har taget stilling til eventuelle ægtefæller

permanent opholdstilladelse stramme vi havde gerne set at ordningen var mere lempelig både over for udlændingene og deres eventuelle ægtefæller eller samlevere og eventuelle børn

da det handler om mennesker som ofte har boet og arbejdet i danmark en stor del af deres liv og der ikke kan herske nogen tvivl om at de har en tilknytning

og særlig efter pensionering på udenrigsministeriets initiativ kommer det her lovforslag og vi synes det der er rimeligt og

alt andet bare manglede man skal kunne forsørge sig selv fremtidigt under pensionering have boet tolv år i danmark

med det her lovforslag bliver sagt meget klart og tydeligt at danmark er et land hvor dygtige udlændinge og udenlandske organisationer er velkomne og at vi glæder os over at man slår sig

haft det på vores ønskeliste længe for vi har brug for de her udenlandske organisationer og de udlændinge

jeg vil kalde rimelige vilkår det her forslag er udtryk for en rimelighed i forhold til at mennesker der har arbejdet i de her organisationer i mindst tolv år kan få mulighed for at blive i danmark og også modtage den pension de har optjent i de respektive organisationer der er

blive her i danmark i forlængelse af de har levet her i mange år det tror jeg vil give en berigelse for det danske samfund og derfor er det her dybt fornuftigt

eller lignende her i landet får klarhed over deres mulighed for at

danmark skal være et attraktivt land for internationale organisationer og lovforslaget skal være med til at sikre at incitamentet til

behovet for klare regler har særlig vist sig efter fn byens åbning her i københavn og interessen for at kunne blive i danmark i forbindelse med pension har således været stigende siden to tusind og tretten hvor fn byen jo åbnede med henblik på at skabe en sådan klarhed foreslås det

indføre en ny opholdsordning for udlændinge der har arbejdet ved internationale organisationer og lignende her i landet og som går på pension ordningen vil også omfatte en eventuel medfølgende ægtefælle eller fast samlever og selvfølgelig også mindreårige børn udlændinge der arbejder ved internationale organisationer og lignende her i landet får i dag opholdstilladelse af udenrigsministeriet det samme gælder for udlændingens medfølgende ægtefælle eller faste samlever og børn

efter denne særlige ordning er begrænset til ansættelsesforholdets varighed og kan ikke gøres tidsubegrænset når ansættelsen ophører og udlændingen går på pension

der i dag meddeles opholdstilladelse hvis der foreligger ganske særlige grunde der er tale om en konkret skønsmæssig vurdering regeringen ønsker at tydeliggøre retsstillingen for den nævnte gruppe så de på forhånd ved hvilke krav de mødes med for at kunne blive i danmark når de pensioneres lovforslaget betyder at der for den pågældende kreds af udlændinge kommer til at blive fastsat klare og gennemskuelige krav i loven som skal være opfyldt for at de fortsat kan opholde sig her i danmark ud over at vedkommende skal

er det med lovforslaget et krav at udlændingen skal være fyldt tres år det er også et krav at den pågældende har boet her i landet

uafbrudt i de seneste tolv år og

i hele denne periode har haft opholdstilladelse som ansat ved en international organisation en eu institution eller lignende efter regeringens opfattelse kan et langvarigt ophold i danmark dog ikke i i sig selv begrunde ret til fortsat ophold retten til fortsat ophold i danmark betinges derfor af at den pågældende kan leve op til visse yderligere krav ret til ophold i forbindelse med pension vil derfor også blive betinget af at udlændingen har opnået en tilknytning til danmark at udlændingen har bestået en danskprøve og at udlændingen kan forsørge sig selv den pågældende ægtefælle eller samlever og mindreårige børn der har været her i danmark sammen

med udlændingen kan også meddeles opholdstilladelse familiens ret til ophold vil også være betinget af blandt andet selvforsørgelse endvidere

indeholder lovforslaget forslag om de betingelser der skal være opfyldt for at den pågældende kan opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og kravene svarer i omfang til de krav der normalt gælder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

kan give den ønskede klarhed om muligheden for at

i danmark når ansatte ved internationale organisationer går på pension til sidst er der vist kun

behov for yderligere klarhed over nogle ting stiller jeg

til frihedsberøvelse for et brud på loven der ville have medført frihedsstraf det virker fornuftigt

andet foreslås det at mindreårige asylansøgere kan bo sammen med deres herboende forældre mens deres sag behandles samtidig skal forsørgelsespligten overgå fra staten til forældrene jeg må indrømme at jeg troede at det allerede fremgik af loven men nu bliver det i hvert fald præciseret for det tredje skal sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse automatisk indbringes for flygtningenævnet vi har fra socialdemokratiets side foreslået at man i højere grad skal erstatte den automatiske indbringelse for nævnet med et aktivt valg mellem første og anden instans i selve ansøgningsprocessen men for de her grupper hvor opholdstilladelsen enten inddrages eller ikke forlænges virker det fornuftigt med en automatisk indbringelse for nævnet for det fjerde foreslår regeringen at kommunerne orienterer sig om udfaldet af klager over afgørelser om inddragelse nægtelse forlængelse og bortfald af opholdstilladelse også det kan vi støtte

vil dansk lovgivning blive finjusteret vil jeg kalde det som følge af en dom fra eu domstolen alt i alt betragter vi det her lovforslag som forholdsvis ukontroversielt og kan derfor godt støtte ændringerne vi ser frem til

uhensigtsmæssigheder vi oplever når flygtninge og asylansøgere skal indkvarteres og forsørges derudover sikrer lovforslaget også at dansk praksis for beregning af indrejseforbud er i overensstemmelse med eu domstolens praksis helt konkret foreslår regeringen her er en stramning af reglerne om straffrihed der gælder som en betingelse for asylansøgeres private indkvartering indkvartering i

egenfinansieret bolig og adgang til arbejdsmarkedet hvis den pågældende asylansøger bliver dømt til straf der indebærer frihedsberøvelse

fritages mulighed for en sådan indkvartering endvidere vil vi gøre det muligt for mindreårige asylansøgere at indkvartere sig hos herboende forældre på den måde sikrer vi at mindreårige asylansøgere har samme mulighed for indkvartering som ægtefæller indimellem har den helt konkrete ændring i beregningen af

indrejseforbud omhandler hvornår man skal regne forbuddet som

fast at indrejseforbuddet skal regnes fra den faktiske udrejsestart det skal vi følge i lovforslaget

foreslås også at kommunerne skal have information om klager der opstår i forlængelse af at asylansøgere har fået nægtet opholdstilladelse således løser lovforslaget en række uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning som jeg ser det er lovforslaget her et vigtigt element i at trimme

optimere vores udlændingepolitik således at den er i balance

at evaluere vores politik og optimere den hvor vi kan og selvfølgelig også

at det er inden for eus rammer

indkvartering eller til arbejdsmarkedet hvis de er dømt til behandling i forvejen er de afskåret

dømt til fængsel i enhedslisten er vi ikke totalt afvisende over for den

men men vi er dog tilbøjelige til at være enige med retspolitisk forening som i

deres høringssvar taler for at mennesker som på grund af psykisk sygdom eller et mentalt handicap dømmes til behandling ikke generelt afskæres fra de muligheder som andre asylansøgere har men at der i stedet skal foretages en konkret og individuel vurdering

et andet element i lovforslaget er den lempede adgang til at mindreårige asylansøgere kan indkvarteres hos forældrene

inden de har opholdt sig seks måneder i danmark og inden de overgår til fase to i asylbehandlingen det er en ændring som vi har ønsket meget længe og vi kan se at

i langt de fleste tilfælde er det bedst for barnet at bo sammen med forældrene og der er ingen grund til at opretholde nogle stive bureaukratiske regler om at det først kan ske efter et bestemt stykke tid vi mener ikke nødvendigvis at den lempede adgang til

indkvartering bør indskrænkes til forældrene vi er enige med dansk flygtningehjælp og institut for menneskerettigheder og røde kors i at man burde udvide den lempede adgang til også at omfatte indkvartering hos anden familie og venner selvfølgelig altid ud fra en konkret vurdering af barnets

enige med de organisationer der i deres høringssvar har skrevet at der er en risiko ved at pålægge forældrene det fulde ansvar for børnenes adgang til sundhedsydelser

indkvarteres hos forældrene har mindst samme adgang til sundhedsydelser som hvis de havde været indkvarteret på et

så det vil vi spørge ind til under udvalgsbehandlingen så er der et andet element nemlig at en afgørelse om at inddrage en flygtnings opholdstilladelse automatisk påklages til flygtningenævnet det vil uden tvivl være en

lettelse som det er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget så den del af

støtter vi også samlet set er vi

som udgangspunkt positivt indstillet over for forslaget men har et par

lovforslag så her kommer ikke en

lovforslag som laver en hel stribe af tekniske ændringer der er nogle betingelser for privat indkvartering som bliver ændret så det ikke kun er asylansøgere som bliver idømt fængsel der bliver

forældre og dermed overgår forsørgelsespligten fra staten til forældrene

et meget fornuftigt forslag der er jo ikke nogen mulighed for at det får negative konsekvenser for asylansøgeren og derfor ser vi ikke noget problematisk

selvfølgelig støtte det her

og nogle bemærkninger indledningsvis kan jeg sige at

meget positiv over for og som jeg heller ikke umiddelbart spørgsmål til handler om de dele af forslaget som omhandler automatisk indbringelse af klager vedrørende inddragelse og nægtelse af opholdstilladelse advisering af kommuner om udfald af klager kodificering af praksis for forlængelse af opholdstilladelse til mennesker på flugt som ikke kan hjemsendes fordi de fortsat har et beskyttelsesbehov og til sidst ændring af reglerne for beregning af varigheden af indrejseforbud så er der den del af lovforslaget som omhandler børn på flugts adgang til at bo sammen med forældre som

skrevet ind i loven at børn har den samme lempelige adgang til at blive indkvarteret hos herboende forældre som ægtefæller har det er vi jo helt enige i det er en positiv ændring og vi er rigtig glade for at der er et centralt fokus på hensynet til barnets tarv så er der spørgsmålet om hvorfor den ændring ikke også

gælder for nærtstående familier der bor i danmark i de tilfælde hvor barnet ikke har forældre bosat i danmark men altså hvor der for eksempel er en onkel eller en tante eller en søster eller en bror hvorfor er det man ikke har har taget den del med så barnet har mulighed for

netop fordi hensynet til barnets tarv er altafgørende og altid skal komme i første række jeg har forstået det sådan at det har man valgt fordi der er tale om at skrive udlændingemyndighedernes nuværende praksis ind i loven

og i dag kan børn godt blive indkvarteret hos

familie men ikke med den lempelige adgang i stedet skal

være en række betingelser opfyldt blandt andet skal barnet have opholdt sig minimum seks måneder i danmark hvilket er lang tid for et barn

skriver en sådan udvidelse af lovforslaget ind det det vil jeg spørge ind til i udvalget og

vil også alt afhængigt af svaret foreslå at man laver et konkret ændringsforslag

forsørgelsespligt og med forslaget vil forsørgelsespligten overgå fra udlændingestyrelsen til forældrene hvis barnet får lov til at bo hos dem det er vi helt enige i vi er enige i at forældrene har hovedansvaret for at forsørge deres børn og at der er mulighed for undtagelse herfra hvis barnet er særlig plejekrævende for eksempel på grund af sygdom eller handicap det er også positivt at det fremgår af bemærkningerne til forslaget at forældre kan modtage børneydelser og sociale ydelser på forsørgertakst også selv om

barnet ikke har fået opholdstilladelse men vi har også et system i dag hvor mennesker på flugt som ikke er på arbejdsmarkedet modtager en væsentligt reduceret ydelse nemlig integrationsydelsen og derfor er vi bekymret for hvordan de her børn vil blive stillet særlig når det gælder adgang til almindelige sundhedsydelser og det vil vi også gerne stille et spørgsmål om i

jeg så selvfølgelig gerne at det i loven sikres at de her børn har samme adgang til at modtage sundhedsydelser som andre børn

det ikke indført men ministeren må selvfølgelig rette mig hvis jeg har overset noget her så er der endelig den del af lovforslaget som

omhandler skærpelse af reglerne for straffrihed som betingelse for asylansøgeres private indkvartering indkvartering i egenfinansieret bolig og adgang til arbejdsmarkedet og det betyder at personer som er idømt anden strafferetslig retsfølge end fængsel der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse for eksempel dom til behandling altså ikke har mulighed herfor

kunne egentlig godt tænke mig en nærmere forklaring på hvorfor det er man finder den her skærpelse nødvendig

vil også gerne have en forklaring på hvorfor man generelt vil afskære den her gruppe mennesker fra privat indkvartering og adgang til arbejdsmarkedet og at man ikke foretager en konkret vurdering i den enkelte sag som blandt andet retspolitisk forening foreslår men alt i alt er vi positive over for forslaget vi vil stille en række spørgsmål og også

jeg ser også frem til den videre behandling

er straffet for forbrydelser der normalt vil medføre fængselsdomme men som i disse tilfælde medfører behandlings eller forvaringsdomme sådan har vi i hvert fald forstået det i radikale venstre såfremt det er korrekt

kan vi godt støtte støtte den del af lovforslaget så indeholder lovforslaget også en række meningsfulde tiltag set med vores øjne automatisk indbringelse af klager til flygtningenævnet virker fornuftigt men her vil vi godt have svar på nogle spørgsmål om borgernes retssikkerhed før vi tager endeligt stilling

synes vi er helt logisk det giver rigtig god mening det er godt

at mindreårige asylansøgere på samme måde som det gælder med ægtefæller født og opvokset

kan indkvartere sig hos herboende forældre og at mindreårige asylansøgere der er indkvarteret privat hos herboende forældre ikke er omfattet af udlændingestyrelsens forsørgelsespligt det virker også umiddelbart rimeligt overordnet set er vi i radikale venstre forsigtigt positive men inden vi tager endeligt stilling kommer vi til at

at mindreårige kan blive indkvarteret hos hos familiemedlemmer er alt andet lige langt langt bedre end hvis de skulle have været på et asylcenter ligesom andre og også nogle af høringssvarene har

udtryk for kunne vi godt ønske os det udvidet lidt

onkler tanter eller anden nær familie

positive over for det her lovforslag der er nogle enkeltheder i det som vi skal se på i udvalgsbehandlingen vil vi også gøre men som sagt

samler op på en række af de seneste års tiltag på asylområdet hvilket

har med andre ord set på om der er opstået nogle uhensigtsmæssigheder

alt sammen for at sikre den rette balance mellem reglerne på indkvarterings og forsørgelsesområdet

så de er i overensstemmelse med

for det første indført en automatisk indbringelse af klager til flygtningenævnet over udlændingestyrelsens afgørelser om inddragelse og nægtelse af forlængelse

forlænge opholdet i danmark ved at klage på et meget sent tidspunkt og samtidig

afhjælper det nogle praktiske forhold i relation til udlændingestyrelsen og kommunernes forsørgelsespligt

sagerne samlet set vil komme hurtigere igennem klagesystemet og at den enkelte udlænding således hurtigere får en endelig afklaring på sin

vil politiet også få

bedre forudsætninger for arbejdet med udsendelse af udlændinge hvis opholdstilladelse i dag inddrages endeligt det foreslås for det andet at

asylansøgere ikke skal kunne arbejde og bo uden for asylcentre hvis de er idømt

en forvaringsdom og lignende forslaget indebærer altså at personer som dømmes for kriminalitet men som på grund af deres mentale tilstand

idømmes en almindelig fængselsstraf ligestilles med andre kriminelle i den her sammenhæng sådanne domme har allerede i dag konsekvenser for den pågældende på en række andre områder inden for

blandt andet muligheden for permanent

hvor man ser på den måde der reelt set administreres

her er der tale om at mindreårige asylansøgere kan indkvartere sig hos eventuelle herboende forældre hurtigt efter ankomsten til danmark

der efter loven gælder for ægtefæller samtidig

giver udlændingestyrelsen i den situation tilladelse til at en mindreårig asylansøger kan flytte ud til forældrene

forældrene skal leve op til deres forsørgelsespligt over for barnet efter lovforslaget

skal udlændingestyrelsen i disse situationer ikke længere afholde udgiften til

at der kan gives forlængelse til flygtninge der har fået midlertidig beskyttelsesstatus her i landet i takt med at disses opholdstilladelser udløber

foreslås det med lovforslaget at kommunerne systematisk bliver underrettet om udfaldet når

og flygtningenævnet har behandlet klager over afgørelser om inddragelse nægtelse af forlængelse og bortfald af opholdstilladelser sidst men ikke mindst skal jeg nævne

øjeblik siden en justering af hvordan indrejseforbud

afslutningsvis endnu en gang takke ordførerne

lovforslag jeg kan forstå at der kommer nogle opklarende spørgsmål skriftligt efterfølgende og dem